elholm henrik høegh anni matthiesen

hjermind dencker til fødevareministeren er

louise schack elholm er der flere der ønsker at melde sig ellers er det vist også hvad vi kan nå inden for timen

og minister i første runde begge to minutters taletid og herefter følger to

jeg giver ordet til herre erling bonnesen for det første spørgsmål til ministeren

og det er det jeg så godt vil have ministerens forklaring på

nogle bedre udviklingsmuligheder i landdistrikterne men det undrer jo at

jo kun i ni og tyve kommuner at man fik en særlig bestemmelse det her giver altså alle kommuner lige mulighed for at

særlige udfordringer der præger vores landdistrikter jeg tror

til at vi ser en ændring af vores land i øjeblikket og derfor holder vi også hånden under det lokale potentiale men det der er pointen i det her er at kommunerne

må udpege det ud fra de retningslinjer som regeringen

bare ligner en ny papirbunke hvor man ikke får plads til den nye idé så

starte med de ni og tyve og så få det bredt ud

besøgt mere end tres af vores dejlige områder i vores skønne land

det

kommer til at gælde i alle landdistrikter

bliver plads til alle de gode ideer så man kan skabe udvikling i alle landdistrikter så synes jeg

det betyder så at man faktisk kan bygge nyt man kan bruge det gamle mejeri eller smedjen

og understøttet landsbyerne

hænger nok sammen med at venstre kom lidt skævt af sted

ligesom holdt fast i den der surhed men det er korrekt at det er kommunerne borgmestrene og byrådene der

og det her gælder alle landets kommuner og ikke kun ni og kommuner

parallelsamfund kan man vist roligt kalde det i vollsmose men ministeren har sagt at ministeren ønsker at gøre op med det kriterium der hedder etnicitet som jo netop er det kriterium der skal bruges til at måle om der er parallelsamfund i ghettoerne vi har en ghettoliste fordi vi gerne vil sikre at vi kan sætte ind de steder hvor der er udfordringer hvor der er problemer og hjælpe dem med at løse de problemer de har der er etnicitet en måde

parallelsamfund så hvordan har ministeren

parallelsamfund eller mener ministeren ikke at parallelsamfund er et problem

sætter vi ind med en meget bred boligsocial indsats

bekæmper arbejdsløshed sociale problemer og integrationsudfordringer

til odense et par dage efter det var sket

hvis ministeren

tror at enhver sådan vil sige at man synes at er underlige ting der er gledet

fra de kriterier der er derfor har jeg sagt at

få spredt integrationsindsatsen på andet end de store udsatte boligområder

byen ind i de her udsatte boligområder

fattigdommen er steget med fem og tyve procent i vores udsatte boligområder de sidste ti år det viser analysen fra ae

selv de konservative med fru benedikte kiær der tidligere har været minister for området

et boligforlig men selve listen stemte de radikale ikke for

areal i det åbne land i danmark på mors siger man jo at der måske kan være plads til en flagstang

af mors ellers er resten dækket af kystnærhedszonen

for eksempel kystturismen

er inde bag de tre hundrede meters strandbeskyttelseslinje

i vi synes jo det er vigtigt at der sker en forenkling af reglerne kystnærhedszonen og det er for at beskytte den unikke naturressource som jeg tror vi er enige om

og i stedet for at man får en skal bestemmelse som der var i ni og tyve kommuner om

landdistriktsforskning sige at firs procent af dem

der skal vi værne om vores natur samtidig med at vi med landdistriktsbestemmelsen

skal man belyse at der ikke er alternativer i den kommune

skal ind og have nye erhverv men det kan virke stærkt begrænsende

på vores natur jeg kommer selv rigtig meget i et

men jeg er også enig i at vi skabe udvikling derfor

de landdistrikter i kystnærhedszoner som har problemer

jeg kan som sagt ikke lave forhandlingerne her

også en mulighed for at bygge til og bygge om

en tidligere virksomhed

har man ikke tillid til byrådene og borgmestrene jeg ved at der er rigtig mange socialdemokratiske borgmestre der har set sig lidt sure på det her forslag hvorfor har man ikke tillid til

været lidt i clinch med borgmesteren som er

siger borgmestrene i struer og i lemvig at de er meget meget kede af

det betyder at man tømmer vores endnu mindre provinsbyer for handel og for liv

kan man sige på det her samtidig med at vi giver nye muligheder

fyrretusind indbyggere er det for at sikre at ikke enhver mellemstor by får et stort center lige uden for bymidten som tiltrækker al handel i området

gerne vil høre om landdistriktsministerens holdning til og måske bekymring om at

kaserner i yderområderne og hvordan det måske

umuligt at sige noget om hvor vi ender

den tidligere regering jo også med

jeg skal ikke i dag kunne sige hvor det ender og

føles hårdere hvis man mister tredive arbejdspladser

et mindre område fordi det typisk vil være sådan

her til sidst opfordre ministeren til

udligningsaftalen med fire hundrede

meget stort biogasanlæg holstebro og

tvinger økommunerne i knæ ved at spare på det der er allerallervigtigst for økommunerne nemlig deres infrastruktur det er en forudsætning for at de kan overleve hvad har ministeren af planer for at der ikke kommer til at ske yderligere stramninger for nogle økommuner

jeg tror man har gjort det med den ene færgerute her nu har nedlagt mellem marstal og rudkøbing at

for os er det utrolig vigtigt at økommunerne

får flere midler nu taler ministeren så

regeringen har givet i udligningsreformen men i det regnestykke

at der skal være gratis godstransport og gratis persontransport i april og september odder kommune der har tunø mister syvhundredetusind kroner om året i godstransport

for én kommune og der er femten til syv og tyve

flere udgifter end indtægter og at de er dybt afhængige af at vi kan hjælpe dem med infrastrukturen

vi rigtig gerne gøre alt hvad vi kan for at muliggøre det for øboerne både

om regeringen er indstillet på at samarbejde med dansk folkeparti om at give

ved fru mette hjermind dencker jo godt at økonomien sætter visse begrænsninger

på grund af manglende konkurrenceevne og forskellige ting

jo i sidste ende mulighederne for fødevaresektoren også for for

har vi jo også set lukning af slagterier og dermed tabte arbejdspladser på slagterierne så spørgsmålet er sådan set hvad

konkurrenceevnen og dermed styrke mulighederne for råvareforsyning for eksempel til slagterierne

vores fødevareproduktion og dermed også vores eksport så det er utrolig vigtigt at vi har den

erling bonnesen nu specifikt nævner svineproduktionen

det største problem for vores slagterier i dag er at der er så mange svin der bliver kørt sydpå

stedet for at blive slagtet på et slagteri

så også enig i at så skal man ikke samlet komme med nye byrder på erhvervet og på råvareproduktionen

så vil det jo bare gøre at der er endnu større andele af råvareproduktionen der ryger ud af landet

med til at sikre at vi ikke i den her tid skal komme med yderligere byrder

det er ikke meningen at vi skal konkurrere på billig arbejdskraft jeg synes

politikere sammen med landbrugserhvervet i at finde ud af

kan gøre for at sikre at de ikke får slagtet svinene i tyskland

som det er lige nu hvor der er rigtig mange svin der bliver kørt ud af landet og vi så står tilbage med gyllen

tilrettelagt sin produktion og så sammenligner det for eksempel med en

syd for grænsen så handler det om at prøve

lagt ekstra nye byrder på den danske del det

set det jeg beder ministeren om at

bliver hårdere og hårdere er vi nødt til at prøve at forholde

det råvareproducerende erhverv herunder også fødevaresektoren

at det der var allermest belastende for landbruget faktisk var den store gæld

derfor vi har nedsat natur og landbrugskommissionen er at

skal finde den rigtige balance mellem natur og landbrugsproduktion regeringen er stålsat på

står også i regeringsgrundlaget at danmark er et landbrugsland og det skal vi blive ved med at være så jeg tror da på at

som også kan sikre at vi har et landbrugserhverv i fremtiden og det er

ministeren her i dag kan kan garantere at man så vil bruge niras analysemodel i forbindelse med vandplanerne fra totusinde

der har lavet den siger selv at det kommer til at tage noget tid før

og kigger på de enkelte naturområder

af jeg synes ikke at jeg på forhånd

at vi skal benytte os af en bestemt metode

periode og det er jo netop derfor vi har sat et

hjælpe os til at finde nogle nye

er bekendt med at der er så lang ventetid på at få et svar

om en eller anden landmand som jeg

undersøge det men udgangspunktet er altså at at man skal have svar i god og ordentlig tid vi har sat tre uger som udgangspunktet men der kan selvfølgelig være

man skal søge om en dispensation og fristen først udløber om en måned så får man jo ikke svar før fristen er udløbet men

da vil man automatisk komme til at skubbe nogle ud særlig

vil

hjælpe landbrugssektoren ved ikke at pålægge den ekstra

er landbruget det også og de har så derudover en gældskrise der har vi

finansieringen af landbruget sådan

få adgang til lån i landbruget vi har været meget forsigtige med faktisk

med hårde skatter netop fordi landbruget er i en meget vanskelig situation på nuværende tidspunkt

at jeg får spørgsmål om om øgede byrder for jeg synes faktisk at det er gået den anden vej vi hjælper

med antibiotikaforbruget vi er optaget af rigtig mange ting

vi skal sikre at der er en ordentlig balance mellem indtægter og udgifter for landbruget jeg er helt overbevist om at det veterinærforlig vi når frem til med de parter der nu har lyst til at være med

mine mange besvarelser til folketinget har oplyst om hvordan sikkerhedstjekket foretages så må jeg sige

har jeg ikke indtil det åbne samråd

skyldtes det en tradition for at man ikke fortæller om den procedure det var i overensstemmelse med den tradition at samrådet i retsudvalget den fireogtyvende september i år havde oplyst om proceduren i forbindelse med sikkerhedstjekket

er det jo egentlig også klart at jeg ikke kunne redegøre for den forskel

henrik sass i morges hvor han fortalte mig at han ikke længere står til rådighed som minister i en kommende regering netop på den her baggrund at han ikke kan blive sikkerhedsgodkendt det er jeg rigtig ked

statsministeren kan redegøre for det

oplyse procedurerne i forbindelse med sikkerhedsgodkendelse af kommende ministre og statsministeren svarer igen ved tale om sikkerhedstjek

vil statsministeren bekræfte at det var hende og ikke hendes partifælle herre henrik sass larsen som i sin egenskab af kongelig undersøger først fik beskeden fra

at herre henrik sass larsen ikke kunne sikkerhedsgodkendes og at partiet først derefter orienterede herre henrik sass larsen heller ikke der fandt statsministeren anledning til at redegøre for at man ikke skal sikkerhedsgodkendes på trods af at det jo altså fremgår helt tydeligt

inger støjberg jeg må sige at jeg ikke er klar over hvad fru inger støjberg præcis sigter til med sit spørgsmål men hvis der sigtes til hvorvidt jeg fik besked om den manglende sikkerhedsgodkendelse

henrik sass larsen i forbindelse med hans sikkerhedstjek altså der er man måske nok ude selv at rode lidt rundt i begreberne og senere siger man også fra statsministerens side hvorvidt jeg fik besked om den manglende godkendelse af herre henrik sass larsens sikkerhedstjek

i begreberne vil jeg statsministeren så kunne man ikke have fundet anledning til på et tidligere tidspunkt end i det samråd der fandt sted her forleden

det fremgår ganske tydeligt af spørgsmålene at mange

et spørgsmål om om jeg har oplyst folketinget om at det

for at blive udnævnt til minister at den pågældende person er

at det er statsministeren der til dronningen indstiller hvem der skal udnævnes til minister og fru inger støjbergs spørgsmål gik i øvrigt på om jeg kunne bekræfte at jeg uanset udfaldet af det fru inger støjberg kalder sikkerhedsgodkendelse kunne have udnævnt herre henrik sass larsen

minister jeg har givet udtryk for præcis det samme i

to tusind og elleve i et spørgsmål fra herre

følgende statsministeren finder i øvrigt anledning til at bemærke at folketingets ombudsmand i udtalelsen synes at antage at der blev foretaget en sikkerhedsgodkendelse af henrik sass larsen i den forbindelse skal statsministeriets for god ordens skyld bemærke at der i forhold til personer som den kongelige undersøger

en kommende regering ikke i modsætning til for eksempel visse embedsmænd gennemføres en sikkerhedsgodkendelse altså man finder behov for at fortælle folketingets ombudsmand om den her sondring fordi ombudsmanden

at skal en sikkerhedsgodkendelse af ministre til

det fremgår at man vil svare fyldestgørende på spørgsmål

finder statsministeren ikke anledning til

om forskellen før man har et samråd her for ganske nylig det vil jeg gerne høre nærmere om begrundelsen for

misforståelser

i en besvarelse den fireogtyvende oktober to tusind og elleve det samme har jeg givet udtryk for i en besvarelse af femtende november to tusind og elleve til herre

meget enkelt jeg bliver den fireogtyvende oktober spurgt om jeg kan bekræfte at det er statsministeren der til dronningen indstiller hvem der kan udnævnes til ministre det bekræfter jeg over for fru inger støjberg

som spørger om jeg uanset udfaldet af det fru inger støjberg kalder sikkerhedsgodkendelse kunne have udnævnt herre henrik sass larsen så svarer jeg at

det tilsiger procedurerne hidtil ikke

men som spørgeren også selv henviser til

så viser det sig jo at det kan man godt så er det bare jeg spørger til hvorfor statsministeren ikke har gjort det på et langt tidligere tidspunkt når man nu i sit eget regeringsgrundlag har skrevet at man vil svare fyldestgørende på spørgsmål fra folketinget og så simpel er grundlovens § fjorten jo altså ikke der står at det er

der udnævner statsministeren og de øvrige

at udtale mig om det sikkerhedstjek der foretages af ministre det har tidligere statsministre mig bekendt ikke gjort og den tradition ønskede jeg at videreføre ligesom jeg

konkrete tilfælde eller at udtale mig om sikkerhedstjekket

mange misforståelser i den offentlige debat og sikkert også i folketinget

finansiere vores velfærdssamfund hvis vi har udgifter til vores velfærdssamfund

ved samtidig også at skatter og afgifter er en del af de rammevilkår som gælder for vores virksomheder og at de selvfølgelig kan påvirke konkurrenceevnen derfor har jeg sagt at regeringen ikke har nogen

planer om generelle forhøjelser af afgifter erhvervsskatter eller indkomstskatter men at der naturligvis skal være plads til fornuftige omlægninger af skatter og afgifter regeringen vil

venstre har indført

kan finde pengene for pengene skal selvfølgelig passe ligesom pengene passede

ligesom pengene passede da vi afskaffede venstres skat på iværksættere

danskere med høje indkomster hårdere

om det er den ene eller den anden af sfs kandidater

et regeringsparti mener at der er behov for at udvikle nye værktøjer til

nogle bestemte personer og

som statsministeren har sagt om at man ikke ønsker generelt at hæve skatter og afgifter

fordi vi skal have en ny skattereform

fornuftige omlægninger er det da

at vide om statsministeren så mener at der er behov for at øge skatten

set et klart politisk valg og en klar politisk tilkendegivelse som statsministeren kan komme med her i dag i forhold til om statsministeren mener at det er en god idé at udarbejde ideer tanker og konkrete værktøjer til at man kan øge skatten på dem med de højere indkomster hvilket jo så åbenbart

nedsættelser af skatter andre steder det er da et politisk valg og det er vel noget som statsministeren klart

på skatteområdet altså det er meget svært at blive klog på hvad venstre egentlig mener

og man meget om

det interessante når statsministeren siger at der ikke

komme generelle afgiftsstigninger

er jo at

forhøjede afgifterne for de danske bilister med en milliard kroner det var så løftet fra sidste år fem milliard

også væsentligt når statsministeren nu kommer med det løfte

mere værd end det der kom sidste år

ikke så meget om noget andet er at

til at træde i kraft de er jo truffet og de kommer til at træde i kraft

fastfryser indkomstgrænserne i skattesystemet det har venstre selv stemt for og de kommer naturligvis til

der kan komme skattestigninger i

reduceres og en del af det er

kan selvfølgelig også fortsat gennemføres det

er tilkendegivet hvad det er venstre vil for modsat regeringen som

set der er brug for at sænke skatter og afgifter for at

gang i hjulene og det må vi jo så se om finansministeren og regeringen er enige i når finanslovforhandlingerne kommer

ved at gennemføre finansierede nedsættelser af skatter og afgifter eller man ønsker

generelle stigninger af skatter og afgifter og det kan jeg garantere

en typisk lo familie fem tusind fire hundrede kroner om

når man samtidig påstår at man har et skattestop jeg synes i det hele taget at tiden

engang kan holde selv om man siger det der findes

at venstre brød sit eget skattestop ved at hæve en skat eller en afgift især men ikke kun

for skattesystemet og vi vil lukke skattehuller det man får fra

op om den syriske oppositions bestræbelser på at skabe et alternativ til assad i eu har vi flere gange understreget at vi har set snc som en legitim repræsentant for det

og andre syriske oppositionsgrupper i de samtaler har jeg understreget behovet for at den syriske opposition samler sig og at de igangsætter planlægning af den transitionsproces som må komme danmark har i øvrigt også støttet en række konkrete projekter til støtte for den syriske opposition senest lancerede

projekt der skal styrke den syriske oppositions samling og evne til at planlægge den kommende transition danmark har også støttet andre projekter herunder blandt andet en række seminarer med deltagelse af syriske oppositionspolitikere på københavns universitet

initiativer ligger i tråd med danmarks generelle fokus på forberedelse af en fredelig transitionsperiode efter assad lad mig så for en god ordens skyld understrege at den danske støtte til den syriske opposition ikke tager form af våben eller anden form for militær støtte til den væbnede opposition den danske støtte er udelukkende målrettet den fredelige opposition og tager kun form af fredelige midler

på en politisk løsning på konflikten og vores konkrete støtte understøtter den

er det den opposition som også i

og hans styre har gjort men når der bliver sagt hjælp og hjælper derfor hjælper danmark den syriske opposition

vi støtter at der kommer et andet styre i stedet for assad og vi støtter det

binder os i langt højere grad

når en statsminister i sin trontale siger at danmark hjælper den syriske

synes jeg det skal konkretiseres lidt

er der en oppositionsleder som tager sig af at de penge bliver brugt fornuftigt eller kommer de bare væltende ind ad en eller anden sidevej

virker overraskende når statsministeren bruger et sådant ord

de forskellige befolkningsgrupper som herre søren espersen rigtigt regnede op syriens

og forudsætningen for at få en fredelig tid efter assads afgang er at det lykkes at

politiske grupperinger føler sig vel

repræsenteret det er for at fremme

proces at vi støtter og hjælper den syriske

bekymrede over udsigten til en blodig borgerkrig jeg tror at forudsætningen for at det ikke kommer så vidt at det ikke eskalerer yderligere er at det lykkes

er en verden til forskel

lige efter trontalen jeg sad og snorksov så jeg hørte kun halvdelen af den jeg var faldet i søvn da hun kom til udenrigspolitikken men det fik jeg så at vide af alle de folk der

hvad er det for noget er danmark nu begyndt at hjælpe den syriske

hjælper vi med penge hjælper vi med våben hvordan assisterer vi hvordan hjælper vi så gik jeg talen igennem og kunne sige ja der er søreme sket noget jeg sidder i udenrigspolitisk nævn og ikke hørt spor om det her

er tale om dansk hjælp der er tale om

vi fortsætte med at gøre for netop at sikre at der

nogen der er klar til at tage over efter

som er i stand til at favne hele den sammensatte

tillid til den nye syriske opposition i de vestlige lande men det er jo ikke det vigtigste det vigtigste er at den syriske befolkning har tillid til den jeg er personligt helt overbevist om

den syriske befolkning er rigtig rigtig træt af det styre der er der nu men forudsætningen for at de for alvor tør vende sig imod styret er at de har sikkerhed for at de nye

vi støtter og hjælper

have stået støtte i stedet for hjælpe

ikke også enige om at hvis danmark hjælper

skal det forelægges udenrigspolitisk nævn hvor jeg selv sidder i øvrigt næstformand i

nævn og jeg har ikke hørt om at danmark har sendt hjælp af sted er vi ikke enige om at hvis danmark konkret sender hjælp af sted i forbindelse med en borgerkrig

hvad enten det penge våben eller hvad det er eller

skal det forelægges udenrigspolitisk nævn

udenrigspolitisk nævn eller var ordet i virkeligheden bare en fortalelse og som aldrig nogen sinde skulle have stået i trontalen jeg tror at udenrigsministeren burde have læst talen lidt bedre da han fik den til gennemsyn inden

vi kan være med til fra dansk side fra europæisk side fra arabisk side at sikre den overgang som jeg

assads afgang er da at

forme at der er en opposition som bredt favner alle de forskellige dele af det syriske

det vil vi fortsætte med ved at støtte og hjælpe

gennemført lovpakken rettet mod sort arbejde fordi regeringen prioriterer kampen mod skatte og afgiftsunddragelser herunder bekæmpelse af sort arbejde meget højt sort arbejde fører til at at betydelige midler unddrages fællesskabet

det bidrager til en uretfærdig fordeling fordi de som unddrager sig betaling af skatter og afgifter jo vælter byrderne over på loyale og lovlydige skatteydere

at der bredt i folketinget er enighed om at sort arbejde og afgiftsunddragelse ikke er acceptabelt

er jeg helt enig med spørgeren i at sikkerheden for chauffører

udsættes for unødig fare jeg mener dog at reglerne om mærkning af gulpladebiler er udformet og også udmøntet på en sådan måde at den enkelte virksomhed har adgang til at anføre virksomhedsnavn på bilen på en meget diskret

sådan at chaufførerne af de her biler ikke udsættes udsættes for unødig fare det er op til den enkelte virksomhed om der ønskes en mere diskret angivelse eller om oplysningerne skal anvendes i forbindelse med en mere synlig markedsføring af virksomheden i gadebilledet jeg mener ikke at det er hensigtsmæssigt at indføre en dispensationsordning af hensyn til transport af værdifuldt gods herunder for eksempel medicin der transporteres til apoteker jeg har netop udstedt en bekendtgørelse der nærmere fastsætter de enkelte krav til oplysningerne på vare og lastbilerne i forhold til bekendtgørelsen som har været i høring er kravene til synlighed lempet idet virksomhedsnavn med videre som hovedregel blot skal anføres med

mindre end det oprindeligt foreslåede samtidig

er den enkelte virksomhed frit stillet med hensyn til

så muligheden spænder fra en meget diskret mærkning til en egentlig

når vi ved at meget af det medicin der skal leveres sådanne steder kan være stærkt smertestillende og lad os bare sige

er fyldt med medicin fra apoteket hvis jeg bryder ind mens de er inde at aflevere på dette sted så har jeg mulighed for at få en ny leverance af det jeg har behov for jeg synes vi er ude i at udsætte nogle

chauffører for en stor stor usikkerhed hvis der overhovedet skal annonceres nu kunne jeg så have lyst til at

kan sætte sit firmanavn under bilen

privat villa på en villavej og muligvis

ikke en mulighed jeg er ked af hvis

og det er bekæmpelse af sort arbejde jeg vil gerne understrege igen

chaufførers sikkerhed også i forbindelse med farlige transporter min klare vurdering er at det her tiltag i forhold til mærkning på varebiler ikke

som på ingen måde kan lave sort arbejde overhovedet ikke det kan ikke engang tilnærmelsesvis blive noget der ligner sort arbejde

der skulle man nok have tænkt lidt bredere da man

det jeg skal gå hjem og hilse og sige

leverer en vare som vi alle sammen er så

glade for de sørger for at levere rundt

vil gøre det farligere det vil det ikke er min vurdering

hver dag eller hver uge osv der måske kan udsætte

føler sig utrygge hvis der er noget vi kan gøre for at

så lad os endelig høre om det min klare vurdering er blot at det at der skal være en

høj mærkning på siden af en apotekerbil ikke øger risikoen for chaufførerne

leverer varer så vi er bare nødt til at sige at det er en helt anden situation

det ville være rart hvis regeringen gik ind og sagde

en fejl her vi bliver vist nødt til at vurdere om lige netop

for en ting kan jeg garantere sort arbejde kommer de aldrig

skattemyndighederne nogle gode muligheder for at styrke kontrollen

også gerne slå fast at regeringen naturligvis lytter til de bekymringer der er

alvorligt det har vi også gjort i forbindelse med høringsfasen vi har justeret på de krav der oprindelig

acceptere den implicitte anklage

uddannelse forskning og udvikling fleksibilitet på arbejdsmarkedet infrastruktur og

citatet stammer fra dansk byggeri erhvervslivet får også i høj grad glæde af de lavere personskatter som regeringen senest har gennemført med skattereformen lavere skatter på arbejde øger beskæftigelsen og kan også øge produktiviteten

andre lande skyldes det jo at vi i danmark har valgt at indrette os med en høj offentlig service og et solidt velfærdssamfund

går jo også til ydelser og infrastruktur som

for virksomhederne som statsministeren påpeger påvirker beskatningen konkurrenceevnen

mener jeg at det er for ensidigt udelukkende at se på skattetrykket jeg mener at at

jo verdens højeste skattetryk er det skatteministerens opfattelse

andre ting i danmark som kompenserer de danske virksomheder for det dårlige rammevilkår de har ved at være underlagt verdens højeste skattetryk og i så fald hvad er det som kan kompensere de danske virksomheder i det danske samfund for at de betaler verdens

helt så slemt ud i danmark som mange andre steder og vi kan jo heldigvis også se hvor mange stærke og dygtige danske virksomheder vi har og hvor relativt høj beskæftigelse vi har i landet det synes jeg vi skal være stolte af jeg tror

fællesskabet det skal selvfølgelig

finansieres ved at alle bidrager også virksomhederne og konkret til spørgsmålet

et højt uddannelsesniveau en stærk infrastruktur og en høj grad af tryghed mener jeg er meget meget centrale rammevilkår for danske virksomheder

danmark ligger langt nede på listen den toppes af canada hvor en og halvtreds procent af befolkningen har en videregående uddannelse

af befolkningen ihændehavere af på en videregående uddannelse

tredive procent med en videregående uddannelse

stort set alle unge får en ungdomsuddannelse og vi ønsker at sikre at langt flere unge får en videregående uddannelse og selv i en svær økonomisk krisetid

uddannelser til unge også de ufaglærte

sige ja vi kan blive bedre men jeg mener ikke at det at vi kan blive bedre på uddannelsesfronten

være argument for at vi markant sænker skattetrykket for det er jo den anden side af det som

det jo finansieres ved at skære ned på vores sygehuse vores børnehaver vores folkeskoler

veluddannet arbejdskraft at tage af sammenlignet med andre lande

danmark har ikke en stor base af veluddannet arbejdskraft at tage af som kunne kompensere virksomhederne for at de betaler verdens højeste skatter det kunne måske forklare

til trods for at regeringen hævder at danske virksomheder er åh så konkurrencedygtige

på ranglisterne over velstanden i verden for fyrre år siden var danmark det rigeste land i nordvesteuropa bortset fra schweiz om fem år forventes vi

ikke netop et udtryk for at vores konkurrencedygtighed i danmark er meget lav

vores nabolande så hverken jeg eller min gode kollega erhvervs og vækstministeren vil formentlig stå og sige at det er en let opgave vi har arvet fra de borgerlige men det er da en

styrket dansk konkurrenceevne understøtte danske virksomheder og samtidig insistere på at fastholde det der gør danmark til noget særligt nemlig et stærkt og solidarisk fællesskab et godt velfærdssamfund hvor alle får gode muligheder for at udfolde deres drømme og hvor der faktisk også er en

hvor vi bliver mere som andre lande men mere dyrke det vi

udbuddet af arbejdskraft vi har fjernet

erhvervsvirksomhederne får lettere ved

investere i nyt produktionsapparat

for at rette op på den meget dårlige konkurrenceevne

nye regering har taget opgaven alvorligt at vi har sænket skatten på arbejde at vi har fjernet den af

regering indførte multimedieskat og

vi synes at skattetrykket er højt og vi er nødt til at bruge alle de håndtag vi nu har for at bidrage til at forbedre konkurrenceevnen det er det glædelige er

ud fra at spørgeren er enig i når man indfører et skat

når man ser på hvordan konkurrenceevnen samlet set

at produktiviteten i de danske virksomheder vokser

spørgeren eller svareren kan tage ansvar for men der mener vi har en stor ros og

viser den ansvarlighed der skal til

er det der skal til og hvis man spørger danske erhvervsvirksomheder

danske konkurrenceevne er svaret ja

danske erhvervsvirksomheder er godt at vi har fjernet multimedieskatten og iværksætterskatten så vil svaret være ja

en økonomi som ikke hang sammen er naturligvis også nødt til at sikre sig at der er en sammenhæng mellem indtægter

at de danske virksomheder de store danske

for antallet af arbejdspladser i danmark

de titusind som beskæftigelsen ganske korrekt er faldet med fra sidste år til i år så viser det sig

at der nu er ved at ske en effektivisering i den offentlige sektor så det er primært offentlige arbejdspladser tager man private industriarbejdspladser er

nedgang på syv hundrede og det er jo nok noget man kan

sige at jo bedre en konkurrenceevne et land har jo flere job

skal fokusere på en enkelt lillebitte brik

har betydning for at virksomheder etablerer sig i danmark vi så op igennem nullerne hvordan udenlandske virksomheder

accelererede udflytningen det er jo

gør vi ikke det og lader stå til som den

regering gjorde har danmark en enormt stor udfordring

og spiritus og som har gjort at grænsehandelen er eksploderet

altså en forringelse af dansk konkurrenceevne fordi den her nuværende regering har valgt at sætte skatter og afgifter op

at når man indfører en skat har det konsekvenser jeg må jo også konstatere at det har konsekvenser for

noget af det men det er nu immer immer væk sådan

mere end fem milliard kroner på i skatter og afgifter og så derefter laver man

på skatten på arbejdsindkomst så summa summarum må jeg bare konstatere

nuværende regering har foreslået den tidligere regering at man fjerner den fedtafgift som

været en medvirkende årsag til at grænsehandelen stiger den fedtafgift som virksomhederne bruger meget energi på at få afskaffet er jo ikke noget den her regering har indført det er noget den forrige regering har indført men vi har sagt

direkte at den kommende sukkerafgift er en af de grunde der er til at de flytter en del af produktionen syd for grænsen

har betydet at der er en del af handelen der er flyttet syd for grænsen gør altså at toms

jo bevæget os ind på skatteområdet og det lyder til at erhvervs og vækstministeren har en vis indsigt i det også

man så sikker på at den bliver indført eller hvordan står det til med forhandlinger om at den ikke skal indføres alligevel

konstateret at hvis man indfører en skat

uanset om man flytter produktionen til udlandet og derfra

fedtafgiften og sukkerafgiften betydning for detailhandelen ikke for produktionsleddet så hvis toms fabrikker siger at det er på grund af

og sukkerafgiften at de flytter produktionen så er det nok lige på grænsen af hvordan man kan argumentere for de

alt det chokolade man kan producere i danmark til eksport

for at tage hånd om de særlige udfordringer

blev indført under vk regeringen

ni og tyve særligt udpegede kommuner nogle

forestille sig at en produktionsvirksomhed etablerer sig i nogle etablerede bygninger ved hovedvej tredive uden for odense området har meget dårlige infrastrukturforhold der er en lav beskæftigelsesgrad og antallet af husstande har i en årrække været faldende selv om området oplever en række

sig måske godt virksomheden ønsker at opføre en ny bygning på to

ved siden af den eksisterende bygning kommunen kan i en sådan sag meddele tilladelse til en udvidelse af produktionsvirksomheden efter landdistriktsbestemmelsen

hensyn til værdifuldt landskab den situation ville ikke have været mulig under

særregler fordi odense kommune ikke

jeg kan simpelt hen ikke få øje på at det her

vil give én eneste ekstra arbejdsplads til yderområderne derimod

kan jeg se hvordan det vil kvæle en potentiel tilflytning

af stormagasiner og varehuse

bringe gode skatteborgere med sig er det ikke en erhvervsministers job

arbejdspladser og ikke destruere dem som vi ser

ni og tyve særligt udvalgte kommuner

vi også har behov for at beskytte vores kystlinjer af den simple grund at det er

tiltrækker turisme og turister lægger penge i danmark dermed er det en indtægtskilde så hvis vi ødelægger grundlaget for turismeindtægter ja så falder

og bremser og dermed går regeringen også ind og bremser for den turisme som erhvervsministeren står her og taler så varmt for

turisterne gider da ikke komme til danmark når de ikke har noget sted de kan købe ind

det er derfor jeg godt vil høre erhvervsministeren komme med sit bud på hvor mange arbejdspladser

muligheder for alle kommuner uden for hovedstadsområdet og ikke kun nogle særregler

kommuner det er det ene jeg vil sige

regering og ikke mindst som erhvervs og vækstminister skal have meget stort blik for hvordan der skabes arbejde i yderområderne af danmark det en af grundene til at vi blandt andet har

nogle nye finansieringsmuligheder som gør at ikke mindst landbrug ovre i den vestlige del af danmark gør stor brug af de faciliteter som den her regering har stillet til rådighed for at man kan investere i udvikling af produktionsapparatet til gavn for eksport

skal placere deres forretninger for det stoler vi på de ved meget

også tidligere argumenteret med at de gerne vil hjælpe de små detailvirksomheder og det kan vi også godt se det sympatiske i men det her er at gå ind og blande sig i den frie konkurrence

og det er efter vores opfattelse den rene kommunisme når politikere begynder at gå ind og blande sig i det

er et skældsord for ministeren men i dansk folkeparti

mener vi at konkurrence er sundt fordi det er med til at sikre forbrugerne en ordentlig kvalitet det er med til

sikre forbrugerne nogle fair priser er det virkelig ministerens mening at vi skal forringe vilkårene for virksomhederne og kvæle arbejdspladserne blot for at holde

et behørigt hensyn til den natur

også vores udenlandske gæster som kommer til danmark som turister skal have mulighed for at opleve til fælles gavn for dem der kommer og oplever det og af hensyn til vækst og beskæftigelse fordi det øger forbruget

der er et akut behov for at man i euroområdet får styr på den finansielle sektor og i øvrigt også får styr på økonomierne

sige at køreplanen for bankunionen og forslaget til et fælles tilsyn

en bankunion indeholder tre elementer og det tror

er etablering af et fælles eu banktilsyn det andet er en fælles indskudsgarantiordning og det tredje er en fælles ramme for krisehåndtering i

kommissionen har fremhævet i sin køreplan at den

forslag vedrørende indskudsgaranti og afviklingen af banker er vedtaget vil fremsætte forslag til en fælles afviklingsmekanisme som skal koordinere anvendelsen af

afviklingsredskaber for banker inden for bankunionen

er gået i gang med mere end det ene alt for tidligt at sige noget om hvordan

den samlede pakke vil komme til at se ud og derfor også for tidligt at sige

danmark skal forholde sig til det det vi har lagt meget vægt på

banker der er grænseoverskridende og både arbejder inden for og uden for euroområdet

for os er helt afgørende at rettigheder og pligter kommer til at følges ad sådan at vi

sig som udgangspunkt i forhold til at lade

jo ikke uvigtigt for det handler om union og og banktilsyn formentlig for seks tusind

i hele europa

der i i sidste uge kom en hel del flere informationer om

hvor langt man er og hvad der ligger i de

dagbladet politiken havde i fredags den femte oktober en historie om at danmark og de øvrige lande nu kunne inviteres

i opgaven her med bankunionen også selv om vi ikke er en del

for danmark skal vi være med eller skal vi ikke være med det er også derfor jeg synes det er relevant at

er sikret stemmeret ifølge det udspil der ligger fra eu præsidenten

vi ikke er en del af eurozonen

de danske banker altså samme konkurrencevilkår det kan jo måske lyde meget godt hvis det endelig er man skal til at gå ind i det her spørgsmålet er så bare om det er klogt

hvor konkrete er planerne hvor går regeringen hen

godt og det er rigtigt og klogt

får etableret et system som gør at man

fordi vi har banker danske bank og nordea for bare at nævne et par stykker som arbejder både inden for og uden for euroområdet er

på det tidspunkt hvor vi skal tage stilling skal vi jo gøre det på et oplyst grundlag

det er en fordel for danmark at være med eller

er det vigtigt synes jeg at ministeren og regeringen giver nogle klare svar jeg kunne måske

ud fra danske vilkår på det grundlag der ligger nu

i forhold til vores grundlovssætninger om

og vil ministeren love at der bliver en folkeafstemning

om et spørgsmål som det her som jo er meget indgribende fordi vi ad den her vej kan komme til at betale ret store beløb til de sydeuropæiske lande det kan man

det er den proces vi er i og derfor giver det ikke nogen mening at begynde

de erfaringer vi har fra den danske banksektor vi har jo gennemført en rekonstruktion af den

det er klart at nogle af de erfaringer vi har gjort bærer vi også med ind i forhandlingerne sådan at andre lande kan lære hvordan man kan lave en rekonstruktion på en måde så skatteborgerne

skal stolte over at vi alligevel har gjort det på den rette måde

i at det tegner meget meget svært hvis man skulle forestille sig at de nede i frankfurt skulle kunne sidde og styre de danske banker det er også derfor spørgsmålet

jeg mener ikke at ministeren der jo er en velbevandret parlamentariker

også ved hvad der rører sig rundtomkring ude på de møder der nu

altså af politiken fremgår det jo at franskmændene for eksempel mener at pengene der kommer ind ad den her vej skal gå

kriseramte økonomier og tyskland lægger op til en handel hvor man vil støtte reformer af stive arbejdsmarkeder og det koster også penge

her summer jo op til at det skal være en hjælp til de sydeuropæiske lande

i at sikre at det indre marked er intakt for alle syv og

at sige at hvis det vil være en fordel for danmark

gå ind i en bankunion hvordan den end måtte komme til at se ud

vi jo risikere at vi bliver tvunget til noget som vi ikke bryder os om fordi vi har holdt

det spørgsmål spørgeren stiller om om hvorvidt man i frankfurt vil

skal håndteres

tidligt at tage stilling til et resultat når vi

så skal vi nu ikke lige give tid til at vi får boret spørgsmålene ud og får fundet de rigtige svar så tager vi en

til

kun tilsynsforslaget der foreligger nu der foreligger endnu ikke noget konkret om fælles finansiering af europæiske bankredninger eller lignende jævnfør mit svar på tidligere spørgsmål som bekendt har eurolandene allerede adgang til en fælles lånemekanisme eurolandenes permanente stabilitetsmekanisme esm det fremgår af konklusionerne fra det

råds møde fra juni to tusind og tolv at esm vil kunne bruges til direkte

etableret kommissionens forslag til et fælles banktilsyn for eu behandler ikke spørgsmålet om en eventuel

for banker i ikkeeurolande det er endnu uklart om man kan forestille sig etablering af en mekanisme for ikkeeurolande

i så fald vil være forhandlingerne er nemlig først lige påbegyndt og der er mange spørgsmål der skal afklares før vi kan vurdere hvad der tjener danmark bedst

den økonomiske risiko som danmark og de andre lande løber ved at være en del af bankunionen og banktilsynet og den

at danskerne kan komme til at betale for

en fest som de sydeuropæiske lande har holdt

i den forbindelse synes jeg det er relevant at drage en analyse frem som morgenavisen jyllands posten fik lavet her i

beregning og analyse de havde fået lavet viste at

i to tusind så ville danmark have hæftet for tre hundrede og otte og tredive milliard kroner mere end vi gør i dag i forhold til specielt de sydeuropæiske lande i eu det er jo en voldsom sum

os for kan man sige ved at danskerne var så kloge og vise at de altså bevarede kronen i år to tusind og ikke tilsluttede sig euroen risikerer vi ikke at vi måske vinder en teoretisk indflydelse i det her samarbejde med nogle store lande der traditionelt sidder tungt på

og som vi stadig væk sparer os for den dag i dag ved ikke

det gør jo at danmark skal have ekstra meget fokus på at have styr på økonomien det har vi så glædeligvis i dag faktisk ligger vores rente

den tyske rente hvilket gør

at

billigere end deres konkurrenter i euroområdet og dermed få en konkurrencefordel

koncentreret os om vores eget område men vi må bare erkende

som er meget afhængig af hvad der foregår i europa fordi det er vores nærmeste samhandelslande så derfor har vi en stor interesse i at de sydeuropæiske

være i det her spil og den kæmpemæssige indflydelse vi dermed kunne have ydet i forhold til eurozonen

betydet at de andre lande havde fået styr på økonomien eller

i virkeligheden ikke sådan at det er den uansvarlighed der har været udvist specielt af sydeuropa som gør

og jeg synes det er sundt og godt at danmark netop har

investorer er interesserede i at lægge penge i danmark fordi de ad den vej kan få det bedste afkast

at spørge ministeren om regeringen fuldstændig ærligt fuldstændig uden krumspring vil fortælle befolkningen

til at betyde også når det når det handler om den økonomiske omkostning ved eventuelt

tilslutte sig bankunionen og banktilsynet hvis det er den linje regeringen vælger for det

en utrolig vigtig ting at vi afskaffede kronen og gik ind

store ulykker der ville falde ned over

hvis det var at vi ikke gjorde det som

for eksempel den daværende statsminister poul nyrup rasmussen anbefalede

at spørge ministeren om ikke det gør at man i hvert fald i ministeriet og i regeringen

være meget meget skeptiske over for sine egne anbefalinger

der sidder i regering nu i virkeligheden var med til at lede danmark ind på et totalt vildspor med hensyn til økonomien hvis det var det

at eurolandene får styr på

vi har en interesse i at være en konstruktiv del af debatten og forhandlingerne fordi vi har banker

vi har tilvejebragt et oplyst beslutningsgrundlag tager vi en debat vejer fordele

også komme med sin anbefaling vil det være klogt at gå med

ministeren som jo ellers nok plejer at kunne få tungen på gled hvis jeg må sige det sådan foreløbig har været fuldstændig stille i sagen om

grønlandske selvstyres ønske om

få vedtaget en lov om løndumping

det virkelig kan passe

ministeren ikke ser et problem i løndumping så længe det bare foregår i grønland

det er noget vi kan komme til at forholde os til i folketinget såfremt der skal ske en ændring af udlændingereglerne

værdsætter den danske model lige så stor respekt har jeg selvfølgelig for det grønlandske selvstyre og derfor er regeringens holdning altså den at

hvad man har af holdning til det her

og den afklaring har ikke

at man fra regeringens side dermed

vil give mulighed for løndumping i grønland løndumping er ikke noget der skal finde sted i danmark med socialdemokratisk velsignelse men

det er jo altså sådan at det allerede er nævnt i lovprogrammet så

kan komme derfor synes jeg at det ville være på sin plads hvis

ministeren i dag er lidt mere principiel i sin

det grønlandske selvstyre og det har jeg selvfølgelig rigtig stor respekt for for det

til grønland er jo en respekt for de beslutninger som grønlænderne ønsker at træffe selv det er i øvrigt noget jeg håber

opbakning til fra alle folketingets

det jeg skal bruge min primære energi på og jeg kan jo se at der er stærke kræfter i det danske samfund der ønsker at deregulere

lønmodtagere det gælder jo ikke mindst spørgeren selv som ønsker at blokere for at danske lønmodtagere i fremtiden vil kunne

grønlandske arbejdere er mindre værd end danske

på anden måde

bekendt at det her vil komme det er også fagbevægelsen bekendt og jeg kan jo

danmark at vi ikke sidder i det danske folketing og bestemmer alt hvad der foregår i grønland og at det der ligger til grund for folketingets arbejde selvfølgelig er en grundlæggende og dybtfølt forhåbentlig respekt

samarbejdet med grønland i rigsfællesskabet

har hjemtaget lovgivning

til dansk lovgivning så forholder vi os til det på det tidspunkt men lige nu er der en uafklaret politisk situation i grønland omkring lige præcis storskalaprojekterne og vi har altså fra regeringens side valgt at respektere den politiske proces i grønland

øget velstand fremgang og velfærd for det danske samfund derfor bliver jeg nødt til at sige at det der er udgangspunktet for den her regering

at vi står vagt om den danske model og grundlæggende respekterer at det er arbejdsmarkedets parter der fastsætter løn og arbejdsforhold samtidig med det er det selvfølgelig vigtigt at vi kan

i danmark og dermed indtage den globale position som vi alle sammen er er afhængige af og derfor er det

jo synes jeg som beskæftigelsesminister selvfølgelig også positivt

en rigtig svær økonomisk situation som den vi befinder os i har dybt ansvarlige parter på det danske arbejdsmarked der indgår en en overenskomst som både tilgodeser dem der er på det danske arbejdsmarked og som samtidig bidrager til at vi kan konkurrere så jeg har

grundlæggende respekt for den danske model og jeg har altså også en grundlæggende tillid til at de parter vi har i danmark kan håndtere

for at give ministeren lejlighed

et af de ni punkter der skal være med til

forbedre dansk økonomi og som

betyder at vi har en ansvarlig økonomi i danmark

og derfor er det jo ret interessant at vide

er noget som ministeren

helt i tavshed og stilhed for det det vil jo netop stille danmark i en ringere situation

ministeren har man frafaldet det som man selv har skrevet i regeringsgrundlaget

det danske lønniveau sammenlignet med lande omkring os vores evne til at være innovative og opfinde nye produkter

ting som samlet set er det der afgør om vi evner

konkurrere hvis ikke vi kan konkurrere som land sakker vi bagud i den globale konkurrence med store konsekvenser for den enkelte danske lønmodtager den enkelte danske virksomhed og dermed den samlede samfundsøkonomi derfor er det klart at spørgsmålet om lønniveau selvfølgelig er relevant og noget af det man kan gøre som regering i forhold til det medmindre man ønsker at sætte lønningerne

at sørge for at føre en økonomisk politik der gavner

den enkelte lønmodtager det kan man blandt andet gøre ved at sikre

lønkonkurrenceevnen jo blev ringere i nullerne under den tidligere regering

sig en situation hvor lønmodtagerorganisationer helt havde ignoreret den økonomiske situation som landet befinder sig i og bare krævet eksplosivt højere lønninger

og selvfølgelig også for

men som går til forhandlingsbordet og lander et overenskomstresultat som er til gavn for den enkelte men som også er til gavn for samfundsøkonomien så man må

om man måtte mene at det er godt eller skidt

så kan vi ikke eksportere og så er vi ikke i stand til at sikre en en ordentlig beskæftigelse og det rammer den enkelte lønmodtager jeg tror at det er lige præcis den erkendelse

og lønspørgsmålet i dansk lovgivning og derfor skal lønkonkurrenceevnen jo ses i meget meget nær sammenhæng med hvad der foregår på overenskomstområdet det synes jeg udvikler sig på en rigtig rigtig klog og forstandig måde men i øvrigt vil jeg da også henlede opmærksomheden på den skattereform som vi lavede blandt andet sammen med partiet venstre i

at

der var baggrunden for at de så

bruge en masse tid på en diskussion om hvorvidt

offentliggøre specifikt sytten eller ikke sytten eller femten eller hvad det måtte være

skulle diskussionen vel mere handle om

de skoler der jo er fundet særlig

ministeren vil gøre for at forbedre de faglige resultater som tilsyneladende er mangelfulde på en del af de nævnte

man gør det af de fire kriterier som screeningen var lavet på byggede

folkeskolens afgangsklasser

nogle skoler der bliver lagt sammen det kan være man ændrer noget ledelse det kan være man indfører nogle andre undervisningsformer og så videre det kan man faktisk ikke aflæse med de kriterier

den er så blevet offentliggjort det viser sig den er fejlbehæftet

mere end en håndfuld skoler

alvorlige faglige udfordringer på niende klasses niveau

hvor folkeskoleeleverne rent faktisk vinker farvel til folkeskolen

gerne skulle være klar til at gå videre i en ungdomsuddannelse hvad er handlingen nu og her i forhold

tæt forældreinddragelse til selvfølgelig også nogle undervisningsmetoder i

hvordan kan vi gå ind og understøtte at der sker det faglige løft

have hånd i hanke og syn på hvordan udviklingen går

behov for at der sker et

ministeren anerkender at at evalueringer og lister er noget

være internt eller er det noget der skal

er at kvalitets og tilsynsstyrelsen fremover skal lave screeninger og det skal de

det må jeg medgive at jeg

er tilstrækkeligt at man kun måler på niende klasse for det

kvalitets og tilsynsstyrelsen som et led i

haft masser af diskussioner om hvorvidt det er fornuftigt at offentliggøre sådan nogle lister jeg er helt enig med

ministeren i at en rangliste alene

giver et fyldestgørende billede af hvordan en folkeskole klarer sig endsige

en en folkeskole rent faktisk udvikler sig men jeg kan have en bekymring

oplysninger om hvordan kvaliteten er i den danske folkeskole og hvordan udviklingen

række statistiske informationer om alle skoler der kan man finde

afgangsprøvekaraktererne som noget nyt der er blevet offentliggjort og

man kan gå ind og slå sit barns skole op

finde den kvalitetsrapport som kommunerne skal lave der kan man finde en række informationer om de forskellige skoler

en strategi kommunen har for at udvikle de skoler

dårlige skoler jeg må bare konstatere at sådan bliver det

hvilket niveau vi bevæger os på har et ansvar for at medvirke til at

kvalitets og tilsynsstyrelsens opgave fremadrettet altså det forekommer mig at det

bumpet start i forhold til hvad det er man har undersøgt og i allerhøjeste grad hvordan man så

i forhold til det fremadrettede synes jeg at det der er det vigtige er

som afsæt til at blive klogere på hvordan

når jeg nævnte eksemplet fra den tosprogstaskforce vi har i ministeriet og det udviklingsarbejde

der helt konkret kører med seks kommuner og fjorten skoler

have den systematiske evaluering og selvfølgelig skal vi have en kvalitets og tilsynsstyrelse som laver en screening af hvordan det går i den danske folkeskole

gå ind og tage en dialog med kommuner og skoler

nødvendigt at understøtte med en særlig indsats så det

stadig væk et vigtigt parameter

jeg har lyst til at høre ministerens svar på

tanker om offentliggørelse af den viden som man alt andet lige får ved at arbejde systematisk med evaluering på folkeskolerne ministeren var inde på før i den forrige besvarelse at forældre jo kan søge masser af information på kommunens hjemmeside gå ind og læse nogle ret digre værker når man taler om kvalitetsrapporter det kan være svært

lige nødvendigvis at finde alle de oplysninger man måske kunne være interesseret i er ministeren interesseret i at vi fremadrettet

finder løsninger på hvordan man kan give offentligheden adgang til resultaterne af folkeskolens

på andre parametre og hvordan man kan følge udviklingen i forhold til hvordan den enkelte folkeskole

på ministeriets hjemmeside og ude i de enkelte kommuner via kvalitetsrapporterne hvis jeg skulle fremhæve noget som vi jo også kigger på

det blev sat i gang under den tidligere regering

skjule information men det er jo for at give information til forældrene

kan lade sig inspirere af noget der går godt og

er man gør fremadrettet for at løfte eller skabe udvikling på de

har gjort nu i regeringen er at vi i finansloven har afsat penge til at komme i mål med en uddannelsesgaranti og den bygger på to faser første fase har været at jeg har haft nedsat et

med en række konkrete tiltag de anbefaler

i mål med at give meget bedre muligheder for praktik

ikke kan tilbyde så mange praktikpladser i virksomhederne

vi for eksempel gennem praktikcentre og delaftaler

alligevel give de unge mulighed for at de kan gennemføre deres erhvervsuddannelse

som er at jeg igen mødes med parterne for at se på hvordan vi skal ændre erhvervsuddannelserne

bredere indgange og nogle højniveauspor

hvis man kigger på dem der er ude i virksomhedspraktik nu

det de har lært på arbejdsmarkedet og så kunne de få den teori der skal til

er det summen af de initiativer der gør at vi kan nå i

aftaler om at få en reel uddannelsesgaranti så unge når de starter på en erhvervsuddannelse hvis de har evnerne til det og gør sig umage med at

jeg har hæftet mig ved og det er derfor at jeg har kaldt ministeren herned i

det er at de nuværende kvotepladser til skolepraktik ændres til adgangsbegrænsning til grundforløbene

truffet beslutning om at lave projekter

hundrede og fyrre milliard kr og inden for den nærmeste årrække går de her projekter i gang jeg kan nævne femernprojektet

et superfængsel på falster en ny storstrømsbro den er slet

faktisk er arbejde til dem samtidig

har vi også uddannelsespålægget som jo gør at rigtig mange unge netop nu

grundforløb varer jo mellem tyve og tres uger og når det så er

få en praktikplads derfor er spørgsmålet kunne ministeren ikke i denne periode hvor vi kan se at der virkelig er lys for enden af tunnellen at der er job til de unge mennesker få fjernet det loft få fjernet de kvoter så de unge mennesker som vil tage en uddannelse

når der en kan sikre sig at der bliver

praktikcenter i tilknytning til de

at kigge på det der hedder negativlisten det er nogle af de uddannelser

hvor der i dag er en begrænsning i muligheden for at tage skolepraktik

konkret skal tages stilling til at den kommer til at se anderledes ud og der

regionale muligheder for arbejde

i forhold til unge der skal gennemføre en erhvervsuddannelse med praktik

at de samtidig kan uddanne sig fra ufaglært til faglært

på nogle af de store infrastrukturprojekter så det er en del af det

forbindelse vi vil være med til noget af det her og tjene nogle penge i en årrække derfor skal vi ud og have lukket alle de her huller

i de næste år jeg tror at vi skal åbne op for

i forbindelse med uddannelsespålægget når vi nu endelig siger til den

vil være cykelsmed så skal han selvfølgelig have mulighed for at gennemføre den uddannelse også

se i øjnene mit spørgsmål er hvordan

vi er faktisk meget tæt på for mange kommuner har jo givet uddannelsespålæggene

kommet ind på et grundforløb har glædet sig til at få den erhvervsuddannelse de har drømt om

vil give mening at rykke den frem til indgangen

ministeren ved jo godt hvad det så betyder det betyder jo at så giver man taxametertilskud og man betaler su for at holde nogle unge gange i en karrusel

min opfordring de penge var jo meget bedre brugt på at få lavet nogle skoleforløb for at man kunne videreføre sin uddannelse i stedet for at begynde at køre i den her uddannelseskarrusel hvor man kan få det ene pålæg

tage en uddannelse når de har været i gang med deres andet og tredje uddannelsespålæg og det koster alligevel penge at have dem gående

for mange unge i dag oplever på en erhvervsuddannelse på trods af at de har evnen og lysten og viljen og så møder de bare den der mur

fase en og fase to som så bliver afsluttet først til foråret er lige præcis at unge der

et forløb som skal være færdigt inden tredive dage så patienten hurtigt får den rigtige behandling så hvis der er uklarhed om budskabet i statsministerens åbningstale så skyldes det nok nærmere en tilbøjelighed til at tage enkeltudsagn

men når jeg alligevel undrer mig en lille smule over ministerens

besvarelse skyldes det jo at det desværre ikke kun er statsministeren der har fået udtalt sig sådan en anelse misvisende kan man så i hvert fald betegne det som eller i hvert fald i modstrid med det der ligger i regeringens eget lovforslag

omtalt den her såkaldte udredningsret som gældende for alle patienter selv om den vel at mærke kun omfatter de patienter der henvises til udredning i

og dermed udelukker alle de mange mange mange patienter som for eksempel udredes via de praktiserende speciallæger så jeg vil derfor blot høre om ministeren kan forstå hvis der er nogle som sådan efter at have lyttet til talen

fået opfattelsen af at når man siger alle så mente man også alle og dermed ikke at man kun omtalte de patienter

betyder det så ifølge sundhedsministerens opfattelse at vi fremover skal lægge til grund at når statsministeren og sundhedsministeren bruger udtrykket alle patienter

i forhold til ministerens egen forståelse af begrebet

i folketinget så

hvilket som helst budskab til at fremstå uklart jeg mener

det var uklart i skyndingen kan man jo genlæse talen og se at når man læser

fået en anden tanke med det her men man kan jo også spørge på en anden måde

andre passager eller steder i statsministerens åbningstale for så vidt angår sundhedsområdet hvor man ikke skal tage

statsministeren siger og at man dermed sådan skal læse tingene i sin helhed for at kunne forstå hvad

nok bare som oppositionspolitiker læste statsministerens åbningstale som jeg selv havde lyst

at regeringen i sin åbningstale lover noget den ikke efterfølgende

sådan fuldstændig af på sundhedsministeren og det er alle andre der misforstår

regeringen siger i sin åbningstale det er åbenbart kun regeringen selv der kan forstå hvad det er

jeg bare bede sundhedsministeren om at redegøre for hvorvidt

altså det her lovforslag som en garanti eller en

patienterne en ret til udredning eller en garanti hvad er der ifølge ministerens egen opfattelse tale

snakker om det her med en garanti der i øvrigt ikke er en garanti

og regionerne en pligt til at sørge for at patienter er udredt inden for tredive dage og

så lader vi det ligge men der kunne måske være en enkelt eller to derude som også synes det er lidt mærkeligt at man bruger udtrykket alle når man ikke mener alle men jeg stillede sundhedsministeren et spørgsmål

med den her her såkaldte udredningsret

ifølge sundhedsministerens egen opfattelse en pligt til udredning

elastik i metermål fordi udredningsforløbene var meget lange ved

til danskerne udredningsgarantien

det tror jeg kommer til at betyde utrolig meget i forhold til at vi får et sundhedsvæsen hvor vi er sikre på at det er de mest alvorligt syge der behandles først

og og jeg er rigtig stolt af at danskerne

en garanti men ok det er altså ikke bare i folketingssalen at man bliver sendt hjem og skal læse lidt ekstra på en åbningstale man skal heller ikke stole på og tage for bogstaveligt hvad ministeren skriver i sine kronikker

garanti har sundhedsministeren tænkt sig så at rette indholdet af det man skriver når det er at man konsekvent kalder noget for en garanti og man i dag siger at det mente man i virkeligheden ikke for det er faktisk bare

om hvad det er regeringen i virkeligheden mener med begrebet alle når man for eksempel læser en sætning

står meget centralt i hele afsnittet i statsministerens åbningstale

og nu citerer jeg fra statsministerens åbningstale ja for eksempel har de praktiserende læger

når man selv fremhæver patienter i

er det vel ikke så vanskeligt at forstå at både den politiske opposition

andre med med interesse for sundhedsområdet kan blive en lillebitte smule i tvivl om hvad regeringen i virkeligheden mener

det her spørgsmål altså når man selv pladrer sin tale til

set ikke har noget med sygehussektoren at gøre men som sådan set har noget med praksissektoren at gøre og man ligefrem selv fremhæver at de praktiserende læger har en del ældre patienter med symptomer på noget der kunne være parkinson hvorfor bruger regeringen

bare læse den efterfølgende sætning

for eksempel har de praktiserende læger en del ældre patienter med symptomer på noget der kunne

i et længere forløb med scanninger og blodprøver og en stadig venten på resultater imens bliver hun mere og mere syg og mere og mere forvirret med den nye rettighed skal lægen på sygehuset planlægge et forløb som skal være færdigt inden tredive dage så patienten hurtigt får den rigtige behandling vi stiller store krav til sygehusene men de kan opfylde dem når de indretter sig rigtigt det siger statsministeren

videre til at fortælle om det diagnostiske center i silkeborg

at hvis man botaniserer i talen det

man kunne gøre med alle tekstpassager

herre martin geertsen faktisk rejste var et grundlæggende spørgsmål om hvordan udredningsretten fungerer

være snedig i den forstand som jeg tror sundhedsministeren mener at man som opposition er snedig

men havde havde det ikke været mere snedigt af regeringen hvis jeg må være så fri at returnere den her hvis

ikke havde blandet den praktiserende læge ind i hele den her

ind i statsministerens åbningstale for så havde man jo rent faktisk kunnet undgå de her misforståelser som ikke blot

interesseorganisationer de må jo have læst den her

er blevet forvirret havde det ikke været mere snedigt at undlade

henviser til udredning på sygehuset så får patienten altså en ret til at man et sted på sygehuset har pligt til at sørge for en udredningsplan inden for tredive dage det er

at hvis man ikke måtte nævne den praktiserende læges rolle i det danske sundhedsvæsen

der blive tegnet et meget mærkeligt billede af det danske sundhedsvæsen fordi de praktiserende læger jo meget meget ofte

at det kan give anledning til misforståelser ikke kun

blandt de organisationer som varetager patienternes interesser når man selv fremhæver at at det er

set i et eller andet omfang selv al den stund

være at det er sjovt til politisk drilleri at pille enkelte sætninger ud af en tale

at gøre det gældende men det er bare ikke særlig lødigt og

passagen i talen højt igen men det er næsten spild af alles tid det bliver jo slået fast at med den nye rettigheder skal lægen på sygehuset planlægge et forløb

slået fast at vi stiller store krav til sygehusene så hvis man vil være forvirret og slå politisk plat på det kan man sagtens pille enkelte sætninger ud det må jeg

mener bare ikke det er rimeligt i forhold til det statsministeren faktisk sagde i

vi altid vende tilbage til hvad i alverden det er for en

den her regerings sundhedspolitik bygger på når man i virkeligheden er i gang med at udhule patienternes rettigheder ved at hæve

en til to måneder men lad os først og fremmest få afklaret

det er regeringen konkret vil gøre for at sikre at

patienter aldrig kommer til at vente mere end to måneder det var

som elastik i metermål metermål fordi man skal have en diagnose før den træder

før man kan benytte sig af den behandlingsgaranti derfor er noget af

for den enkelte patient

kommer til at blive oplevet som en afgørende forskel

en tredive dages grænse for hvor lang tid den udredning må tage og så må

pontius til pilatus eller hvor man bliver sendt rundt i billedsproget

set selv siger nemlig at det handler om at sundhedsvæsenet skal køre rundt om om den enkelte patient eller lad mig spørge på på en anden måde er det her i virkeligheden et forsøg på at eliminere det udvidede frie sygehusvalg altså at patienten

længere i det offentlige sygehusvæsen således at vedkommende

vi laver nu hvor vi differentierer behandlingsgarantien så der nu for de mindre alvorligt syge maksimalt kan gå op til to måneder før man er behandlet

men også fordi

træerne ikke vokser ind i himlen og vi ikke har uanede ressourcer

vi må forpligte os på at få mest muligt ud af de sundhedskroner vi har

udhule patienternes rettigheder således at de

kan vente op til to måneder i stedet for for en måned hvad er det for et regnestykke som ministeren her baserer sig på

at udhule patientrettigheden fra

bare et skud på hvor meget det er man kan spare

lagt en pressemeddelelse på deres hjemmeside her fremgår det at regionen har en ganske anden udlægning af sagens forløb kort fortalt

avisartiklen regionens fremstilling fyldt med faktuelle fejl det fremgår blandt andet her at patienten skulle have afslået tilbud om indlæggelse både på anden og tredjedagen i forløbet jeg ved at region sjælland har inviteret den pågældende patient til en samtale om forløbet i mandags region sjælland har

oplyst at der i forbindelse med sagen har været en dialog mellem sygehusledelsen og de relevante afdelingsledelser der er identificeret nogle punkter hvor en bedre og mere klar kommunikation til patienten

været gavnligt og det vil der være fokus på fremadrettet det tilkommer jo ikke mig

vurdere eller kommentere den konkrete sag blandt andet fordi patienten jo har mulighed for at klage over forløbet til patientombuddet og fordi planlægningen og organiseringen af konkrete arbejdsgange påhviler regionerne men generelt er jeg meget enig med spørgeren tror jeg i at patientforløb skal være velkoordinerede sammenhængende og uden

har hun jo siddet på en skadestue i nogle dage og

end en halv time

er et eller andet galt her så spørgsmålet er hvordan sikrer vi at vi får en ordentlig

om hun er blevet siddende altså der er vel i

ikke nogen af af os til stede her der kan sige særlig meget om den sag og det skal vi heller er en enkelt sag og patienten har mulighed for at klage over forløbet og jeg tror ikke at

kan gøre sig til dommer over det men med det sagt så er jeg jo meget enig i at ventetider er det rigtig vigtigt at vi har fokus på

rigtig glad for noget af det der skete med forårets økonomiaftale med danske regioner

at vi nåede til enighed om at der skal være visiteret adgang

et effektivt redskab til at nedbringe ventetiden det betyder at

det kun er de patienter der faktisk har behov for at komme på en akutmodtagelse der kommer derhen dem der kan gå til egen læge dem der kan klare det med noget jod og noget gazebind eller nogle panodiler kan blive hjemme til glæde både for dem

en fem og firs årig dame der ventede i tolv timer på skadestuen og der sagde man

gjort noget ved det for nu har region sjælland netop

også selv fra regeringens side der er de her elleve anbefalinger som man vil have implementeret inden to tusind og fjorten tror jeg

det har man gjort i region sjælland og så hører vi så her i oktober at en dame venter

med de her anbefalinger

mellem patienten og sygehuset

godt at høre at man mellem sygehusledelsen og de relevante afdelinger har snakket om at man kan blive bedre til at kommunikere for vi skal da altid gøre det bedre og

var at regionerne skal opstille servicemål og regeringens akutudvalg har her i foråret lavet en rapport om ventetider

der ligger slagelse sygehus ventetider altså meget tæt på gennemsnittet for region sjælland og region sjælland har faktisk de korteste ventetider generelt i deres

også glad for som vi var inde på i sidste spørgsmål at

aftalte en række initiativer

med de initiativer der allerede er sat i gang i regionerne skal bidrage til at nedbringe ventetiden i akutmodtagelserne regeringen og danske regioner er blandt andet enige om frem mod efteråret to tusind og fjorten at indføre visiteret adgang til akutmodtagelserne og

enige om at regionerne skal opstille servicemål for ventetiden i akutmodtagelserne det er således den enkelte region der opstiller servicemål for ventetiden i deres akutmodtagelse jeg er bekendt med at man i region sjælland har som servicemål at fem og firs procent af patienterne på regionens akutmodtagelser og akutklinikker skal have igangsat deres primære behandling inden for en time region sjælland har oplyst at der med primær behandling menes egentlig behandling og ikke blot den indledende vurdering og prioritering af patienterne den såkaldte triage

fra sfs side før valget

baggrund i en masse episoder og derfor synes jeg også det er vigtigt det kan godt være det er enkeltsager vi drager frem men det er jo på de enkelte sager vi skal finde ud af hvem

det er mange gange de svageste borgere og det er jo dem vi er sat i verden for

vi opnåede med økonomiaftalerne nemlig at

kommer alle grupper til gavn det kommer personalet på akutmodtagelserne til gavn fordi de patienter der så opholder sig i venteværelset er

de mennesker der kan blive hjemme og klare det selv med jod og gazebind eller panodiler eller besøg hos

turen og ventetiden